det modsatte derfor er det relevant at undersøge og blive klogere på hvornår og hvordan det her fungerer bedst muligt når redskabet bringes i anvendelse

viden om hvordan tingene konkret fungerer i praksis i dag

meget meget nuanceret billede der tegner sig

jo i vidt omfang af private aktører de praktiserende

er jo også ganske tæt på borgerne

private virksomheder og store dele af vores sociale indsats varetages

private boinstitutioner eller private aktører som tager sig af specialiserede opgaver så jeg tror at det her med at trække den den type distinktion i praksis er meget meget vanskeligt både

er et område som ikke skal udbydes det hvert fald sådan jeg tillod mig

i udbud der blev lagt op til at

i udbud og på den lidt længere bane

planer om at udbyde det samlede plejehjemsområde yderligere et et plejecenter samt

i øvrigt også en daginstitution så det var de her områder altså daginstitution svømmehal plejehjem plejecenter

og fik taget til referat det var den socialdemokratiske viceborgmester katrine lester og den socialdemokratiske rådmand michael vindfeldt der tilkendegav det at socialdemokratiet var imod udbud af den borgernære velfærd og så er det selvfølgelig at jeg bliver nysgerrig efter at finde ud af hvem

der tegner socialdemokratiet er det socialdemokratiet ude lokalt i kommunerne som altså mener at der er nogle områder vi slet diskutere eller er det socialdemokratiet i regeringen som mener at der ikke er nogen hellige køer

det nytter ikke noget hvis der ude omkring i kommunalbestyrelserne sidder politikere fra socialdemokratiet som altså mener på forhånd at kunne sige

daginstitutioner vil vi slet ikke diskutere svømmehal vil vi slet ikke diskutere plejehjem vil vi slet ikke diskutere hjemmehjælp vil vi slet ikke diskutere det er da et problem hvad har socialdemokratiet

politikere som altså på forhånd siger at de her områder borgernær velfærd som man kalder

regeringen har en politik om at vi kan inddrive nogle besparelser

få nogle effekter ved at sende ting i udbud

har tænkt sig at lade kommunerne

som de nu har lyst og hvis man i kommuner på forhånd

sende i udbud på trods af det finansministeren startede med at sige

altså i forvejen har private inde på borgernære områder som ambulancekørsel læger og så videre så

ikke noget problem fair nok vi går på forhånd ind og

meget stor del af den offentlige sektor det er godt nok kommunerne der gør det men det har man ikke noget problem med det synes jeg da ærlig talt er

og jeg kan kun konkludere at regeringen altså åbenbart har nogle holdninger men man har ikke tænkt sig at gøre så frygtelig meget

vi så det nuancerede og synes jeg begavede synspunkt at det skal vi ikke drive fremad med den type regulering der var

præmissen forkert og holdningen holdningen synes jeg heller ikke rigtig og forsøget på at

nogle af de ting vi syntes var meget urimelige har vi ført tilbage sådan at vores udlændingeregler

under fogh i to tusind og ti det vil sige

kraftig stigning i antallet af familiesammenførte

som følge af ændrede forbedrede vilkår for asylansøgere lettere adgang til at arbejde bedre vilkår

har set en stor tilstrømning

som følge af regeringens politik

danskerne har reageret på de lempelser som regeringen har gennemført og der viser der sig en klar utryghed i den danske befolkning jeg tror at antallet af folk der mener at lovgivningen er for lempelig

spørge justitsministeren hvilke

i regeringen i forhold til nu var en rigtig beslutning

ikke godt kan se at den

asylansøgere fører til at at udgifterne til indkvartering og andet er rekordhøje

gennemsnit bruger lidt over tohundredetusind kroner på en asylansøger

tager imod forholdsvis mange som følge af de ændrede vilkår som regeringen har gennemført

indvandringen til danmark er eksploderet

de udlændinge der flyttede til danmark i to tusind og tretten er mennesker der kom fra vestlige lande og langt størstedelen af dem kom for at studere eller arbejde her i landet ud af det samlede antal opholdstilladelser udgjorde tilladelser til flygtninge og familiesammenførte kun cirka femten procent i to tusind og tretten asylansøgerne vil jeg tage i næste runde men jeg vil altså

at på familiesammenføringsområdet har vi gjort det at vi har afskaffet den tidligere regerings pointsystem fordi vi ikke syntes det var rimeligt at forskelsbehandle folk på den måde som man havde nået at få indført under vko

man er bekymret for hvilken betydning det

spørge om det ikke gør indtryk på ministeren når

et kraftig skred i hvor urolige folk er for om der i virkeligheden

den nuværende regering kom til har vi jo ændret

når reglerne således ligner de regler der var

lige da pointsystemet blev indført nu er pointsystemet væk og så ligner tallene

før men i øvrigt

er hvis man ser bort fra stigningen i antallet

ansøgninger om familiesammenføringer fra syriske statsborgere og jeg tænker

så var der faktisk færre familiesammenføringer

men det var nødvendigt på daværende tidspunkt og det

rullet tilbage og nu ser vi så så konsekvenserne det jeg spurgte ministeren om var

set om det ikke gør indtryk på ministeren at så mange danskere er bekymret men det gør måske ikke indtryk på på justitsministeren

danskerne tager fejl når de er urolige for om der er styr på integrationen under den her regering

de stort set var efter otte år med anders fogh

altså ikke sådan at det hverken fra venstre eller andre hed sig at det var en slap og sløset udlændingepolitik vi havde tværtimod

nu har en rimelig balance i den her regering

rigtig meget for at få integrationen til at fungere

udvisningsdømte til at komme hjem så hurtigt som overhovedet muligt vi har sat ind med en række stramninger som den tidligere regering ikke var i nærheden af

rigtig glad for og når det kommer til ændringerne på familiesammenføringsområdet

kan man nogle gange stå over for mennesker som man synes har fået en meget meget urimelig behandling eller hvor man bare ikke rigtig kan forstå at man ikke kan finde en løsning det med at finde en løsning kan godt nogle gange være

der altid være nogle der er lige på den anden side og det er en svær opgave for mig som justitsminister at skulle være den der står på mål for at sige at lige præcis ham eller hende må ikke få lov til at være her men det er nu engang det

når vi ikke går ind for fri indvandring og det ved jeg jo at hverken venstre eller regeringen gør så bliver der nødt til at være nogle grænser men regeringen har som sagt gennemført de ændringer som vi havde sat os for vi har ændret pointsystemet som vi synes var blevet meget meget forkert fordi det betød at der var forskel på hvor

jeg synes det er vigtigt at man har fokus på

jeg synes ikke det er lige så spændende hvor fine de var der hvor de kom fra og det er jo en af de ting som vi i den her regeringstid har lavet om med pointsystemet sådan at vi ikke går ud og skal have en eller anden bedømmelse på samme måde som man havde tidligere

haft lyst til at indgå ægteskab med en anden

af udlændinge i danmark der begår kriminalitet så ser man en ting og det er en kraftig stigning tre ud af fire af dem der bliver fremstillet i københavns dommervagt er udlændinge der ikke har lovligt ophold i danmark

desværre ikke er sammenhæng mellem det regeringen siger regeringens intentioner og det regeringen gør

grunden til at jeg spørger om det her med at man vil lempe

man kan bruge reglerne om administrativ udvisning og

ude at sige og nu citerer jeg der skal altså være en retssag og der skal være nogle beviser før vi

de strømmer mod danmark det

men sammenligner vi med hvor stor stigningen har været i nogle af vores nabolande

slet ikke er sådan at folk foretrækker at tage mod danmark

i tyskland

steget med halvfjerds procent i danmark er det steget med to og tyve procent jeg mener når vores naboland har en så meget større stigning end vi har synes jeg ikke man kan sige

de danske regler der gør at flygtninge nødvendigvis

der er nogle som hellere vil andre steder hen for der får man lempeligere mulighed for at få opholdsgrundlag i længere tid allerede når man kommer

så antallet af asylansøgere er steget

det vi skal skal undgå og det

som følge af at regeringen har gjort det lettere at være asylansøger i danmark bedre adgang til at arbejde

bedre vilkår i asylcentrene og det er så resultatet

rigtig hurtigt nu nævnte spørgeren

af mennesker som har søgt asyl det grundløst

var muligt sådan at vi nu regner med at vi har fået sat en stopper

i rigtig mange år med knuste drømme med psykisk sygdom til følge med børn som nåede at vokse op med den ene fod

et asylcenter med den anden det er en dybt ulykkelig skæbne for alle derfor skal vi sørge for at få

hjem så hurtigt det kan lade sig gøre

den kriminalitet der bliver begået i vores samfund af asylansøgere når man kigger på hvor mange der kommer

faktum er at der kommer ganske mange

og faktum er også at en del af dem kommer uberettiget qua at de ikke anerkendes og en del af dem kommer altså fordi regeringen har lempet

synes jeg også at at man skal bemærke sig den indsats som vi

så hurtigt som muligt derfor har vi indrettet særlige afdelinger på vores asylcentre vi har indrettet særlige afdelinger

for vi skal tage imod dem der har et beskyttelsesbehov vi skal integrere dem der har ret til at være

men plattenslagerne skal vi slå hårdt ned på men man skal bare ikke tro